i fem minutter

udlændinge og integrationsministeren lovforslag nummer hundrede og fem og tres og

det er ordfører for forespørgerne fru susanne eilersen dansk folkeparti

indkaldt i kølvandet på den tragiske dødsbrand på farsøhthus

i allingeåbro ved auning det er endnu en tragisk brand med dødelig udgang der ikke burde ske og hvor vi skal gøre alt hvad der står i vores magt for at det ikke sker igen efter branden er det kommet frem at plejehjemmet havde dispensationer

man godt kunne sætte spørgsmålstegn ved om skulle være givet en dispensation der er helt tilbage fra nitten syv og halvfems der lød på at der lå en brandstation i nærheden dispensationer

tidsbegrænset periode hvorefter de

skal generhverves i dansk folkeparti har vi været meget bekymret for om brandkravene

gode nok i ældre eller renoverede plejehjem der er bygget før nitten syv og halvfjerds

bygningsreglementet derfor bad dansk folkeparti

behandle beslutningsforslag b seks og tyve i december

at alle kommuner der driver et plejehjem

dog er vi jo så glade for at kunne konstatere

transport bygnings og boligministeren også tog branden alvorligt ministeren har udsendt en

hvor halvdelen af kommunerne har svaret tilbage

at der i kommuner her i landet der under andre foranstaltninger fraviger

krav der er for brandsikkerhed i vores plejeboliger så ministeren har selv påpeget at der er kommuner der fraviger

bygninger ved egen hjælp

natten kun er en to medarbejdere til fem og tredive til fyrre borgere alle ældre skal kunne føle sig trygge på vores plejehjem herom er ingen diskussion

hasteforespørgsel for at høre

med den viden som ministeren nu har fået

om brandsikkerhed i plejeboliger branden på farsøhthus plejecenter i august var en tydelig påmindelse om hvor vigtigt det er at tage brandsikkerhed alvorligt det gælder i særdeleshed for plejeboliger hvor beboerne

kan bringe sig selv i sikkerhed hvis der opstår en brand umiddelbart efter branden på farsøhthus tog jeg derfor en række initiativer for at sikre at der kommer styr på brandsikkerheden i landets plejeboliger der blev først iværksat en teknisk undersøgelse af branden på farsøhthus og derefter satte jeg en grundig undersøgelse af brandsikkerheden i landets plejeboliger i gang

med afsæt i foreløbige resultater af denne undersøgelse har jeg gjort kommunerne opmærksom på at de har pligt til at få lovliggjort ulovlige brandsikkerhedsforhold og jeg har bedt kommunerne melde tilbage hvornår forholdene er lovliggjort sideløbende hermed har jeg drøftet brandsikkerheden i plejeboliger med en række ordførere for bygnings beredskabs forsvars og ældreområdet og jeg kan konkludere at der er enighed om budskabet

spørgsmålene til dagens debat gentager nogle af de spørgsmål som vi drøftede på et samråd i september og ved førstebehandlingen af beslutningsforslag b seksogtyvende der spørges i dag om regeringen vil ændre på myndighedsansvaret for brandsikkerhed i bygninger reglerne for dispensationer fra bygningsreglementets brandkrav sanktionerne på baggrund af brandsyn

det er grundlæggende bygningsejerens ansvar at sikre at bygningen er lovlig og ikke er til fare for de personer der opholder sig i den det gælder også når der er tale om plejeboliger

derudover mener jeg at de lovpligtige brandsyn i plejeboliger som hører under forsvarsministeriet skal styrkes så de i højere grad er med til at øge brandsikkerheden det ved jeg at forsvarsministeren er enig i ellers turde jeg ikke sige det her derimod mener jeg ikke at der er behov for at flytte myndighedsansvaret fra kommunerne men jeg helt enig i at de der skal stå for brandsikringen i byggesager skal være fagligt dygtige og uvildige det sikrer vi med certificeringsordningen for den tekniske byggesagsbehandling af brand og konstruktionsforhold byggerier hvor brandsikringen tidligere skulle igennem kommunernes tekniske byggesagsbehandling

certificeret som brandrådgiver skal man have flere års relevant uddannelse og mindst to års erhvervserfaring det vil være med til at sikre at brandsikringen udføres af personer der er kompetente til det tilsvarende kan en certificeringsordning styrke uvildigheden hos dem der skal stå for brandsikringen da certificeringen kan fratages rådgivere hvis det viser sig at brandsikringen ikke lever op til kravene

på brandsikkerheden byggeriet skal være sundt sikkert og trygt at færdes i for alle borgere derfor er der fulgt op på branden i farsøhthus med en undersøgelse af selve branden og efterfølgende har jeg igangsat en undersøgelse af brandsikkerheden i plejeboliger i hele landet

af brandsikkerheden i plejeboliger endnu ikke er færdig har jeg på baggrund af foreløbige resultater allerede bedt kommuner med mangler i brandsikkerheden om at redegøre for hvornår det bringes i orden når undersøgelsen er færdig vil jeg også følge op på de samlede resultater

nu er det sådan at vi har to sæt regler vi kører efter det er om bygningerne er fra

til sprinklere og alarmer

en ombygning af en vis art at den så går ind under de nye bygningsreglementer

har haft nogle gode ideer som nu er blevet regeringens politik og regeringen har også haft gode ideer som nu tror jeg

i plejeboliger kom ind

halvfjerdserne og det er meget få plejeboliger der ikke i perioden siden slutningen af nitten halvfjerdserne har været gennem en renovering der er så stor

så er det formentlig fordi man ikke har gjort som loven kræver og derfor er behovet ikke som jeg ser det at få ændret loven behovet er at få overholdt loven og det er det som mit arbejde her tager sigte på og det er det som

men men spørgsmålet om hvordan vi

os ad med at holde kontrol med at det faktisk ikke sker igen

jeg kan høre at ministeren peger på at vi måske skal tænke i nogle certificerede virksomheder der ligesom skal have ansvaret for at kontrollere at retssikkerheden er i orden jeg undrer mig bare over hvem der skal kontrollere de certificerede virksomheder og kan vi i virkeligheden ikke godt forenkle det

allerede vedtaget den findes allerede derude og er i gang med at blive implementeret

jo to problemer det ene problem

ved store byggeprojekter hvor man enten bygger nyt eller renoverer

der dér er styr på at byggeriet lever op til de regler der gælder

kommer de certificerede rådgivere ind som dem der skal sikre at kommunen overholder reglerne hvis

rådgiver så fratages sin autorisation til at være det

håber jeg at vi kan finde en løsning så brandsynet kan

til at se på om man har lavet brandøvelser og om der står møbler de steder hvor der ikke må stå møbler

til om bygningen lever op til de byggetekniske krav det er et arbejde som skal foregå på tværs af transport bygnings og boligministeriet og forsvarsministeriet fordi

en undersøgelse som jo netop er blevet

er jo dejligt at høre at også brandsynet nu

godt tænke mig at høre forsvarsministeren om det så også er

kun gå ind og kigge på anvendelsen og indretningen indretningen af boligerne som jeg har forstået det og ikke

skal kigge på på bygningens beskaffenhed og konstruktionen altså om der

at beredskaberne nu også kan kigge på bygningernes beskaffenhed

skal vi ikke kalde dig trafikministeren fremover

at ministeren er ansvarlig for

byggelovgivningen hvor der fastsættes de her byggetekniske brandkrav det vil sige til selve den fysiske bygning herunder branddøre brandalarmer

sprinkleranlæg og så videre det beredskabsstyrelsen er ansvarlig for er jo beredskabslovgivningen herunder

bestemmelser om driftsmæssige forskrifter

regler supplerer således byggelovgivningens byggetekniske brandkrav med nogle driftsmæssige krav og de driftsmæssige forskrifter vedrører således alene driften det vil sige brugen af bygningen og vedrører primært bestemmelser om flugtveje og brandslukningsmateriel og ordensregler beredskabslovgivningens regler om de driftsmæssige krav gælder uanset hvornår bygningen

eller lokalerne taget i brug så det er jo ligesom den

sige overordnede opgavedeling

skulle laves om men det tror jeg de to ministerier vil diskutere fremover men klart at det brandsyn der skal foregå

er jo dem der kommer ud og oplever hvor galt det kan gå når det går galt jeg kunne bare godt tænke mig at høre om

lave de her tilsyn og sikre at at brandsikkerheden

er og hvor det er der skal sættes ind så ville det have været mere effektivt

der driver bygningen det er kommunen der anviser hvem der skal bo i i bygningen så det rigtige må jo være at det er kommunen der har det her ansvar men man skal selvfølgelig være opmærksom på

den opgave som

fra to tusind og fjorten til to tusind og sytten var syv og tyve ud af to hundrede og fire og tres

dødsofre ved ildebrand bosiddende på plejehjem og det er svarende til ti procent sammenlignet med at det kun er fire procent af ældre over fem og tres år der bor på et plejehjem så statistikken viser med sine tydelige tegn at der er alt for mange dødsbrande på vores plejehjem i forhold til landsgennemsnittet og det er fuldstændig uacceptabelt

have undersøgt forholdene helt til bunds og der er tre ting som dansk folkeparti mener er kritisable ud fra de tilbagemeldinger ministeren har fået fra kommunerne

sprinkleranlæg selv om de efter lovgivningen skulle have haft det

lever op til brandkravene i overensstemmelse med deres egne indberetninger

men som jeg læser den her nye aftale der er lavet

vi taler om altså at man skal ud og godkende nybygninger jeg jeg håber jo også på at det er ved ombygninger

en tredjemandsvurdering af hvordan en plejebolig kan se ud

skal der være meget større fokus på de årlige brandsyn fremover skal vi undgå en situation hvor en bygning ikke lever op til brandkravene eller har en dispensation uden at det bliver påtalt ved et årligt brandsyn derfor ønsker dansk folkeparti at et årligt brandsyn får udvidede beføjelser og retningslinjer sådan at det årlige brandsyn også omhandler bygningens konstruktion

tæt samarbejde med de kommunale beredskaber jeg vil gerne bede forsvarsministeren om at komme med en redegørelse på hvor mange påbud der er givet i forbindelse med brandsyn på plejehjem og bosteder siden to tusind og fjorten og om disse påbud er efterlevet og hvilke sanktionsmuligheder sanktionsmuligheder der har været anvendt over for de kommuner der eventuelt ikke har efterlevet påbuddene

her om ældre mennesker meget svage ældre mennesker der flytter på vores plejehjem vi skal alle i danmark kunne sende vores ældre trygt på plejehjem det er vores pligt at passe på dem det er beboere der ikke selv kan redde sig ud af en brændende bygning og om natten at der ofte kun en

to nattevagter til fem og tredive til fyrre beboere vi skal sørge for at gøre alt hvad der er muligt både med teknologi og med økonomi for at forebygge endnu en tragedie som

vil slutte af med at sige at jeg går ud fra at

og forsvarsministeren vil følge op på alle disse sager der nu er dukket op og følge dem helt til dørs så vi

leverer brandkravene fremadrettet

kommunerne skal simpelt hen bare sørge for at

brandkravene er i orden og vi vil følge det tæt også i de kommende år

og regeringen forpligtes

til styrkelse af sikringen mod brand dispensationer fra

og det lovpligtige brandsyn i plejeboliger udvides med iværksættelsen af certificeringsordningen sikres det at teknisk byggesagsbehandling vedrørende brandforhold fremover varetages

om beslutningsforslag seks og tyve

følge af den tragiske brand som vi havde på farsøhthus

det er jo ikke behagelige

meget stor del af de plejehjem som er renoveret

i selv samme bygningsreglement der er blevet fremlagt tal og hvis man alene tager dem som

op imod tre fjerdedele der ikke følger reglerne nu skal man jo også huske det

været renoveret i den periode tilfældet er jo stadig at langt de fleste plejehjem

alvorligt særlig fordi de folk der er ældre og som bor på på plejehjemmene typisk

problemer med at bevæge sig eller i hvert fald

og der er relativt få mennesker på vagt på mange af de

hyrdebrev om kommunernes manglende overholdelse af de

den daværende ansvarlige minister

kan se i den opgørelse der er lavet er jo at det så ikke har virket

der er mellem tres og hundrede dødsbrande om året

ved vi forventer som udgangspunkt fra

side at når man har fået en melding fra regeringen om

privat plejeboligejer

om at lave en forespørgsel til

blive efterkommet vi vi opfordrer regeringen til at ændre bestemmelserne i bygningsreglementets brandkrav så der kun kan laves midlertidige dispensationer

det lovpligtige brandsyn og inddrage de erfaringer der er fra de

er nogle landsdele hvor der er meget velfungerende ordninger og så vil vi opfordre kommunerne til at overveje hvor

jagte rygerne men men det er jo desværre ofte rygere

man placerede dem i boliger som er brandsikrede eller at man hvis de kommer ind i den fjerdedel

enhedslisten og socialistisk folkeparti

folketinget tager brandsikkerhedsproblemerne i plejeboliger meget alvorligt og forventer at regeringen yderligere styrker brandsikkerheden gennem konkrete tiltag herunder tidsbegrænsede dispensationer dispensationer fra bygningsreglementets brandkrav og udvidelse af lovpligtige brandsyn for eksempel med udgangspunkt i de kommunale beredskabers erfaringer folketinget opfordrer kommunerne til at benytte mobile brandsikringsanlæg til ikkebrandsikrede boliger for rygere

om folk må ryge eller ikke ryge når de kommer på et plejehjem altså det er er jo stadig væk borgernes eget hjem og jeg vil bare

sikre mig at at socialdemokratiet nu ikke vil gå ud og sige at at folk der skal på plejehjem

skal bare lige have bekræftet af ordføreren at det

i en plejebolig men vi synes det er meget hensigtsmæssigt når vi ser at en meget stor del

ældre og måske nogle gange kan glemme nogle ting

er nogen kommuner der har ret mange ekstra plejeboliger til at stå

gerne komme frem til at alle boliger er sikre at bo i uanset hvad og jeg tror ikke at ordføreren ønsker at at pålægge kommunerne den

at have sådan et et større antal

det vil sige det cirka en fjerdedel så der er jo stadig væk tre fjerdedele af de eksisterende plejeboliger

der er kommet svar på som opfylder kravene så der er jo en vis mulighed for indplacering men det er klart at

er det jo sådan at beboerne meget ofte ikke har mulighed

at bringe sig selv i sikkerhed hvis der opstår brand branden på farsøhus plejecenter i august understregede på tragisk vis vigtigheden af at brandsikkerheden er i orden undersøgelsen af branden viste nemlig at brandsikkerheden i dette tilfælde ikke var god nok

noget kedelige baggrund gerne rose transport bygnings og boligministeren for at tage bestik af situationen da ministeren med det samme igangsatte en undersøgelse af hvordan brandsikkerheden ser ud i landets øvrige plejeboliger desværre har forløbet vist at der er en hel del mangler i brandsikkerheden i næsten alle kommuner og det er selvfølgelig ikke acceptabelt i venstre mener vi ikke

eller man laver ombygninger

det mener jeg at vi godt kan have tillid til så på den måde vil vil bygningerne være rigtig indrettet

det andet element nemlig

er det jo sådan at ude i kommunerne har man haft kommunale beredskaber det har man i princippet stadig væk men de kommunale beredskaber er i dag indrettet anderledes end de var det er nemlig sådan at de kommunale beredskaber er skruet ned fra at være otte og halvfems til i dag at være så vidt jeg husker to og

det er mere professionelle organisationer for det er store organisationer

selv tidligere haft fornøjelsen af at være formand i den første periode i beredskabet

og der er det mit indtryk at den måde brandsynene tilrettelægges på er professionaliseret det er faktisk også sådan at der i lovgivningen står at man kan lave

der tror jeg netop at rygning er en af de ting

faktisk ikke bygningen der brænder men den stol eller den seng man ligger i der brænder og der er det klart at der vil være en alarmering når når der kommer noget røg men det er rent faktisk sådan at indretningen og de materialer man bruger også kan have en betydning på den baggrund

mig at transport bygnings og boligministeren har bedt de kommuner som har indberettet mangler i brandsikkerheden om i april at oplyse hvornår de

plejeboliger lever op til standarden om brandsikkerhed

længere er den sådan set ikke og jeg synes at forsvarsministeren og transport bygnings og boligministeren i dag har gjort det fuldstændig klart at regeringen tager spørgsmålet om brandsikkerhed meget alvorligt til slut skal jeg hilse fra liberal alliance og sige at de ligesom venstre støtter op om

og nogle ekspertiser og noget de kan sætte i spil her

da kunne overveje at kigge på at at det det hele lå under ét altså alt hvad der har med bygninger at gøre sprinkler og alt mulig andet og så den daglige brug af bygningerne i dag er det

haft nogle påbud som jeg forstår man ikke har haft ved at man ikke har haft sprinkleranlæg

og der vil jo altid ligge en dokumentation fra den seneste byggesagsbehandling man kan så overveje om man vil stille yderligere brandsikkerhedskrav til bygningsmassen så vil man være i stand til at gennemgå bygningerne og sige hvad det er der skal laves at lave det eftersyn hvert år og efterse at materialestandarden og etageadskillelser og alt mulig andet er lavet forskriftsmæssigt

uden at fornægte problemets omfang vil være

alt for mange omkostninger i spil i forhold til at den problemstilling kan vi løse så jeg mener faktisk at den opdeling i at man kigger på bygningen når man bygger den og at man kigger på driften af bygningen

hvordan det ser ud at der ikke står ting og sager i flugtvejene

er en daglig driftsopgave som jeg synes det løbende brandsyn

plejehjem som er godkendt uden et sprinkleranlæg og de har ikke nogen dispensation for det

det ligesom parkeret så sker der ikke noget jeg jeg mener at man burde have et eller andet som følger op det kunne også godt være at beredskaberne med deres ekspertise skulle være med i den del af byggesagen som omhandlede brand og så måske ikke i alt det andet som ordføreren siger er meget kompliceret og det giver jeg

indhente hjælp og ekspertise lige nøjagtig når man kigger på det punkt der så hedder at bygningen er brandsikker så man ikke kommer ud for det man har her at

man ville jo også kunne beslutte at der skal være sprinkleranlæg i alle

vil det løbende brandsyn sagtens kunne iagttage om disse sprinkleranlæg er til stede eller ej de ville ovenikøbet også kunne sikre at de afprøves det er sådan i man kigger ind i brandskabene og ser om slangerne er skiftet på det tidspunkt de skal

de må nemlig ikke blive for gamle og så videre så der er altså en kontrol af det udstyr der er man kontrollerer også om aba anlæggene

brandalarmeringsanlæg fungerer og så videre så man vil sagtens kunne kunne implementere den del også

en rigtig vigtig rolle at spille på det her brandområde og også har rigtig gode erfaringer at trække på så jeg undrer mig egentlig en lille smule over

private eksterne aktører der skal stå for det her kontroltilsyn og hvorfor man ikke lader beredskabet i i højere grad

kvaliteter ved beredskabet så så vil ordføreren ikke

om at man måske kan diskutere lidt mere om ikke beredskabet skal have have lidt mere indflydelse her i stedet for at at det ligger hos en masse forskellige aktører som man

tager at brænde igennem en dør og så videre det har man nogle byggesagkyndige der kan håndtere det løbende brandsyn foretages af folk som har særlig indsigt i brandtekniske ting

tror jeg ikke at det vil være hensigtsmæssigt at sætte uddannede brandfolk til

vurdere bygningens tekniske kvaliteter der tror jeg altså man skal have nogle andre

det er det man bruger de her rådgivere til

tidligere det er vel også sådan som jeg har forstået det

noget af det man gør i nogle af vores nordiske nabolande der er

hvert fald bare have en bekymring for hvis det kun er private aktører der ligesom har den rolle at det så kan blive sådan

vi har den her certificeringsordning

men det vedrører ikke det her det vedrører at man sammentænker

herre rasmus helveg petersen radikale venstre

har den her diskussion og at det er godt at dansk folkeparti har har taget det op og at regeringen også

hver eneste gang der er et menneske der mister livet i en brand

man sige i rigtig mange tilfælde også en tragedie der kan undgås især når vi ser på hvem det er der rent faktisk omkommer i brande

mennesker der er udsat på forskellige måder

en høj målsætning som man måske ikke

og gør alt hvad man overhovedet kan på området

siger at færrest mulige skal miste livet i en brand

det synes jeg også vi kunne kunne gå til på den måde netop også for at få det helt brede blik på præcis hvor det er vi kan sætte ind for

er en overvejelse i forhold til hele regeringens

som kalder lidt på om man ikke skulle bruge vores beredskaber som har rigtig meget erfaring med med brandsikkerhed

processen der i stedet for at det bliver

selvfølgelig fornuftigt at certificere dem men stadig væk

kan jeg godt være bekymret for at man kommer til at

sprede noget erfaring for meget ud og ikke får det samlede overblik over hvordan vi opnår den

bedst mulige brandsikkerhed også sådan over en længere

mere strukturelle spørgsmål jeg synes det ville være godt vi fik set på

det er sørgeligt aktuelt jeg er jo glad for at sige at det her ikke

de politiske spørgsmål der deler men snarere samler jeg er overbevist om at brandsikkerheden løbende vil blive forbedret i de kommende år som resultat af de initiativer der er taget og jeg er meget tilfreds med den vedtagelsestekst som

jeg synes det er en vigtig debat selv om vi jo har drøftet det her problem

i den forløbne periode men det der ikke må ske sker jo altså bare alligevel en gang imellem selv om jeg faktisk deler enhedslistens ønske om at det aldrig mere

så sker det bare alligevel en cigar der bliver

gør bare at vi en gang imellem kommer i den situation

der opstår en brand hvor der ikke burde opstå en brand

eller andre institutioner hvor borgerne

i virkeligheden mine personlige helte

at de fleste af dem altid har handlet rigtigt og korrekt

have oplevet sådan en brand på et plejehjem og det er også en grund til at vi skal prøve at undgå dem så meget desto mere enig

være i orden og vi kan næsten ikke have for meget fokus

en idé at vi gjorde os nogle overvejelser om at dem der allerede ved mest

synes jeg det har været fint at vi et par gange i løbet af debatten også har nævnt at beredskabet måske kunne være nogle af dem der skulle mere i spil i forhold til at sikre brandsikkerheden i fremtiden

heller ikke undlade at bemærke et andet tema som har optaget mig

meget igennem næsten tredive år nemlig at vores arbejdsmiljørepræsentanter rundtomkring på institutionerne også er en vigtig spiller

førstehjælpen der gør den kæmpestore forskel på hvor meget tingene udvikler sig

jo højere grad man også kan opgradere

men også arbejdsmiljørepræsentanternes uddannelse

potteplante spærrer for en branddør og så videre jo større chancer er der også for at vi kan begrænse skaden når det der ikke må ske en gang imellem sker alligevel

pludselig problematiseret lidt omkring

og jeg er lidt ked af at det måske kan flytte fokus fra fra det som burde være i

at vi skal have styr på på de ting

stat kommuner og alt muligt andet

ked af at der nu ligesom bliver sat fokus på ældre fordi jeg så kan være bange for at det er et skred

en snak om om ældre så også må ryge når de kommer på plejehjem og jeg skal bare lige høre

eksemplet med cigaren der bliver lagt i potteplanten er jo ikke et jeg bare har fundet på

faktisk sker så så betyder det selvfølgelig noget hvordan man

rygning blandt andet blandt demente borgere er altså farligt det er farligt hvis

fra sig et eller andet sted men men jeg tænker også at personale er i spil hvis der er personale nok løser man jo det problem et langt stykke hen ad vejen

man har gjort tidligere altså sørget for at der var personale til stede når der var borgere som ikke selv helt havde styr

var personale til stede til at hjælpe med at

alligevel man har også fjernet juledekorationer og den slags med lys i for lang tid siden

i hvert fald glad for at ordføreren siger at

branden ikke sker altså i forhold til

borgere må ryge på vores plejehjem eller andre

rejse den her debat jeg synes det er en rigtig vigtig debat

tragisk baggrund nemlig den her dødsbrand på

den brand gjorde jo også at man i ministeriet satte en undersøgelse i gang for at finde ud af hvordan de generelle forhold er på landets plejeboliger

for et par uger siden

var ret rystende tal som vi fik præsenteret

til kravet og det var kun et fåtal

men det var ikke de eneste fejl der var det viste sig også at der var spærrede flugtveje og mangelfuld brandadskillelse og så videre og det er naturligvis ikke

fraviger de krav som vi har stillet til brandsikkerheden i vores plejeboliger

er som de er og det er at man skal kunne føle sig tryg når man er på plejehjem og det kan man jo desværre ikke

selvfølgelig skal man kunne føle sig tryg på landets plejecentre i det konservative folkeparti hilser vi velkommen at vi får undersøgt den her sag

står til med alle de bygninger hvor der ikke er blevet meldt tilbage

også en stor udfordring at der er rigtig mange kommuner som ikke har oplyst hvordan brandsikkerheden er på de enkelte plejehjem så det skal vi også

at der er et generelt problem og det skal der strammes op på så vi bakker op om at vi kigger på muligheden for

udvide det lovpligtige brandtilsyn i plejeboliger og også det her med at

så synes jeg også det er positivt at at ministeren er ved at skrive rundt til kommunerne og

bragt i orden for det skal de naturligvis det skal være sådan at man kan føle sig tryg på landets plejecentre det er noget

vi tager meget alvorligt

jeg bare lige slutte af med at sige at vi selvfølgelig bakker op om vedtagelsesteksten som

og substansen i emnet hvor vi har givet hinanden gode ideer og inspiration til hvad man bør fokusere på her

også bekræftet hinanden i at noget af det vi allerede har besluttet sammen er godt og vil føre til gode resultater så vi kan få styr på det her

må sige at det som vores undersøgelse har afdækket er at der

styr på det i dag hos kommunerne nu ved vi at det er sådan og vi har skrevet til kommunerne at nu skal de få styr på det skal redegøre for hvornår de får styr på det og så får styr på det men tak for en god og konstruktiv tilgang til det hele det er sådan

sagt før jeg vil bare gerne have ministeren til også at bekræfte

noget i værk og og beder om at få en tilbagemelding på

tingene så er bragt i orden

afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag den enogtyvende februar to tusind og nitten

spørgsmålet overgår til mundtlig besvarelse onsdag den syvogtyvende februar to tusind og nitten jeg skal samtidig meddele at det er af herre orla hav under nummer seks opførte spørgsmål

og firs til sundhedsministeren udgår efter ønske fra spørgeren spørgsmålet overgår til mundtlig besvarelse onsdag den syvogtyvende februar to tusind og nitten jeg skal endvidere meddele at de af herre rasmus prehn under nummer otte

firs og s fem hundrede og tre og tyve til transport bygnings og boligministeren udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren spørgsmålene overgår til skriftlig besvarelse endelig skal jeg oplyse at der i øjeblikket er en teknisk fejl på den ene af vore tavler her i salen så vi må

besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

det første spørgsmål er stilet til

generelt at styrke indsatsen for at alle kan føle sig trygge

jeg også rigtig godt tilfreds med at vi sammen med dansk folkeparti fra den første januar i år har gennemført en delvis lovliggørelse af peberspray i eget hjem jeg synes også det er bekymrende når ofre for

eller samlivsrelateret vold ikke kan bevæge sig frit omkring fordi de frygter

endvidere givet adgang til at personer der har et særligt behov for beskyttelse kan få tilladelse fra politiet til at bære en peberspray i det offentlige rum det betyder at personer med et særligt og individuelt behov for beskyttelse må bære en peberspray men det er en betingelse at der er tale om en højrisikosag hvor der er en konkret risiko for at personen udsættes for et voldeligt overfald der er tale om at skabe tryghed for den enkelte derfor mener jeg at at den nuværende ordning tilgodeser hensynet til trygheden for den enkelte i tilstrækkeligt omfang så det kun er personer som konkret har et særligt behov for peberspray der kan bære

en eller hvis der er en vurdering om at man bliver forfulgt af nogle bestemte

jeg kan ikke vurdere havde hjulpet hende jeg

begyndte at sprøjte med en peberspray mens der er masser af gæster

en særlig udsat person kan man mulighed for at have den jeg ved jo godt hvis jeg ikke tager meget fejl at dansk

bære den på sig spørgsmålet er bare er det løsningen altså

svært at gøre noget imod at der er folk der lige pludselig foretager sig vanvittige handlinger

at bruge den og hvad med de andre gæster jeg forstår vi skal forebygge alt det vi

at vi skal komme efter de folk der gør det her jeg stiller bare lige

gjort noget mere hvis der var udsmider på den aften hvornår kunne

andre havde hun egentlig reelt mulighed for det eller kunne de have fået fat i

kan få angivet det sted de kan dokumentere er deres fødested som

i deres pas og kørekort uagtet fødestedets nuværende officielle

kørekort hører under transport bygnings og boligministeren så jeg vil forholde mig til spørgsmålet

afgørende for mig at der er størst mulig sikkerhed omkring

derfor mener jeg ikke at de nuværende retningslinjer for angivelse af fødselsregistreringssted i danske pas bør ændres de nuværende retningslinjer blev indført i

tusind og tolv og de indebærer at angivelsen af fødselsregistreringsstedet i et pas

palæstina ikke angives som fødested i cpr men der kan i cpr

ordning de gældende retningslinjer blev

anføre oplysninger ens på tværs af forskellige systemer og for det andet for at nedsætte risikoen for manuelle fejl når det er vigtigt at oplysninger anføres ens på tværs af forskellige systemer hænger det også sammen med at der ellers

pågældende udgiver sig for at være og det går ikke slet ikke når vi taler om så centralt et dokument som vores pas jeg anerkender at det her er et spørgsmål som kan vække

stærke følelser men for mig som justitsminister

er det stadig afgørende at der er størst mulig sikkerhed om legitimationsdokumenter og om deres anvendelse

den retning det her er et gammelt spørgsmål som vi

har diskuteret og jeg troede at vi var enige om at der ikke er nogen sikkerhedsmæssige problemer i at finde en mere pragmatisk løsning jeg troede også vi var enige om at der rent faktisk i dag er forskellige oplysninger i den samme persons pas og kørekort i en række tilfælde rundt i fædrelandet og at det dermed ikke passer

man kunne sammenligne med andre lande og det viser sig at der er vidt forskellig praksis og

praktisk betydning hvad der står i passene for nabolande eller de lande man rejser til

ikke fødestedet man bruger overhovedet for man bruger irisbilledet

man bruger fingeraftryk eller man bruger et cpr nummer

man identificerer folk på og dermed er det her kun

at de her borgere kunne få en fornemmelse af at de stadig væk godt måtte

vi har haft tre samråd vi har haft en stor undersøgelse hvor vi har spurgt nabolandene og jeg synes det er på tide at ministeren er en lille smule dynamisk og en lille smule medgørlig og så finder en pragmatisk løsning for de her mennesker det er ikke rimeligt at det offentlige på bureaukratisk vis

på vestbredden israel har ingen myndighed

i gaza og i østjerusalem ergo kan de ikke engang når

også involverer forskellige ministre og forskellige politiske

det her er jo meget enkelt

og det gør jeg at man overfører oplysninger fra cpr i passet det er enstrenget og det er til at forholde sig til så afhænger hele den sag kun af om man vil lave en landekode i cpr registeret der

indenrigsministeren der kan sige ja eller nej til det jeg kan ikke stå her og forholde mig udenrigspolitisk til forskellige spørgsmål om

svar på de spørgsmål vi stillede der fik vi heller ingen klar besked vi fik kun det klare ud af det og ministeren nikkede

sikkerhedsmæssige problemer i det her det har tidligere kunnet administreres sådan at man lod det være et åbent felt og dermed skrev det som borgeren ønskede eller kunne dokumentere som hjemsted man kan også skrive et bynavn

for eksempel i mit pas der skriver man jo ikke danmark der skriver man et bynavn godt nok ikke det rigtige det navn men et bynavn og dermed er det åbent felt og en åben praksis og derfor er det bureaukratisk spilfægteri fra regeringens side hvis

vælger at sige at her kan vi godt være en lille smule

man kan have et ønske om en særlig betegnelse som skal anvendes

som fødested men måske skal vi bare spørge hinanden om hvad formålet med et pas egentlig

til kørekortet men et pas det er at passet tjener som rejselegitimation for danske statsborgere så myndighederne har mulighed for at sikre og kontrollere

og der handler det selvfølgelig om at vores systemer spiller sammen så det man har registreret i cpr også hænger sammen med det vi registrerer i passet

jeg ved godt at vi ser forskelligt på det her men jeg synes

godkende papirer udstedt i eksempelvis holland

landekoder vi kender til hvordan kan vi

godkende det sikkerhedsmæssigt hvis det altså er et sikkerhedsspørgsmål som ministeren nævnte det i sit første

så forsvare det bureaukrati når det går ud over mennesker der føler sig krænket og chikaneret på den her måde hvorfor mener ministeren ikke vi skal

et flertal i folketinget der siger

der skal være den her landekode og den mulighed jamen så er det det der er politisk flertal for

det ser jeg bare ikke for mig der har været andre

i den her sag derfor har jeg nok svært ved at se at jeg

skriv hvad i vil i jeres pas det er vi ligeglade med

der står i cpr eller står i passet

kan få skiftet mellem nogle forskellige betegnelser der ikke er særlig beskrivende så så er der jo ikke

nødt til at forholde sig til mener ministeren virkelig at det er rimeligt i det samfund vi lever i i dag med alle de muligheder

at bureaukrati skal stå i vejen når borgere nu gang på gang har meldt at det

har de et problem med det er både borgere fra fra palæstina men jo også borgere

vi så ikke stole på dokumenter fra andre lande hvis der er forskellige regler

nødt til at stole på det gør jeg i hvert fald at hvert enkelt land selvfølgelig har en sikkerhed omkring deres rejsedokumenter for hvor er vi

ikke kan stole på det og der synes jeg vi som danskere som danske myndigheder skal anstrenge os for at det vi har i vores dokumenter i hvert fald er præcist og rigtigt og

risiko for fejl fordi nogle systemer

manuelt i stedet for at de overføres til hinanden det kan jeg høre

at man er født i israel det er man notorisk ikke det er klart at det er krænkende når vi så på møde efter møde har været enige om at der ikke for tredjelande er noget problem i hvad der står i passet hvad angår fødested fordi det er helt andre steder man bruger til at tjekke mennesker og det er der den optimale sikkerhed er

har indført at man kan kalde det vestbredden gaza eller østjerusalem ja så må danske myndigheder jo også leve med det når der kommer hollandske folk til danmark derfor forstår jeg det ikke jeg er enig i at det kun er et bureaukratisk spørgsmål

i stedet for se på de borgere som kan have gavn af en lidt mere gelinde

hvis herre christian juhl kan overbevise økonomi og indenrigsministeren om at der skal være en kode i cpr der hedder palæstina

der samtidig bliver skåret på velfærd klima og udvikling

forsvare at lade forsvarsbudgettet stige igen når der samtidig bliver skåret på velfærd klima og udvikling hvis vi tager finansministeriets økonomiske analyse af udviklingen i de offentlige udgifter fra to tusind til to tusind og sytten

fremgår det at det offentlige forbrug samlet set voksede med 83¼ milliard kroner i to tusind og sytten priser

kan henføres til sundhedsområdet hvor udgifterne er øget med halvtreds milliard

svarende til en forøgelse på seksten en halv procent og

forbrugsudgifterne til forsvaret faldet med elleve tre

svarende til tre en halv milliard i perioden fra to tusind

til to tusind og ti og med otte tre

til to tusind og sytten

energi forsynings og klimaministeriet i deres klimapolitiske redegørelse fremhævet

udviklingslandene gennem en klimapulje som i to tusind og nitten er rekordhøj på fem hundrede og fyrre milliard

og det er oven i det beløb der har været stabilt gennem årene på

hvis vi tager udviklingsbistanden

og femten og der kan vi se at vi jo lever op til fns målsætning og udgiften til udviklingsbistand på udenrigsministeriets område er tolv

milliard kroner det er bare for lige at gøre præmissen for det her spørgsmål klar og den er jo helt klar

spørgeren nævner

om at der er blevet mange flere ældre og det handler om at der bliver mange flere børn og

at regeringen gør regeringen mangler i øvrigt selv

til at lukke hullet i sit sundhedsudspil men samtidig

forsvarsministeren bebudede her for et par uger siden for at imødekomme donald trumps ønske om højere højere militærudgifter kommer oveni at den her regering og forsvarsforligskredsen sidste år kom med en historisk stor hævning af det danske forsvarsbudget og

vedkende sig det var i hvert fald

man gik ud og sagde meget tydeligt på det tidspunkt og som altså betyder at man bruger adskillige milliarder mere

forsvaret end vi før har gjort

det er interessant at vi står i en situation

ekstra til forsvaret sådan dér som engang er klargjort hvad skal bruges til samtidig med at vi mangler penge på alle de andre områder her der er jo ikke nogen andre steder

de offentlige budgetter bare går ud og finder penge på den måde og det ikke engang er klart hvad man vil bruge dem på endnu jeg har heller

bruges på jeg ved at dansk folkeparti og konservative kunne tænke sig at bruge nogle flere penge på

tidligere har været løftet at de her penge

ikke skulle bruges til til kampflyene så det

at høre fra forsvarsministeren min holdning er at det ikke er en god investering at hæve udgifterne til militæret på den

set gerne høre forsvarsministeren helt konkret hvad skal

men det bekymrer mig at vi kan få et spørgsmål som i bund og grund er helt forkert nemlig

forsvare at lade forsvarsbudgettet forsvarsbudgettet stige igen når der samtidig bliver skåret i velfærd klima og udvikling og hvor vi kan påvise

verden hvor vi kan gå rundt på blomster men man kan jo i hvert fald prøve at være lidt hæderlig i i sine spørgsmål og der er ikke nogen sammenkædning mellem at vi bruger flere penge

til forsvaret frem mod to tusind og

er et sindssygt farligt våbenkapløb som man putter ind i oprustning der er blevet hævet rigtig rigtig meget sidste år og nu igen i år fordi trump siger flere penge til militæret og forsvarsministeren engang forholde sig til hvordan de her penge skal bruges det synes er helt urimeligt og det er netop i en kontekst hvor vi mangler penge til velfærd og

brugt færre penge på udvikling end der har været gjort tidligere og hvor der bliver lavet en meget dårligere klimaindsats

jo også kunne forholde sig til så kan man godt jonglere rundt med tallene som det er men helt ærligt jeg

synes forsvarsministeren skylder en forklaring på hvorfor det er rimeligt at bruge de

svare på til hvad og når man må sige at pengene selvfølgelig går fra de andre områder

har overskriften tidligere minister drages ind i sag om fiskekvoter fra berlingske

ottende februar to tusind og nitten er grund til at tro at den tidligere minister var involveret i forløbet om tildeling af generationsskiftesild

slet ikke på baggrund af en artikel i berlingske

der er sket i det her forløb og når jeg kender resultatet af undersøgelsen

vil jeg selvfølgelig sørge for at informere om

sagen op her er jo at den pågældende fisker som har været omdrejningspunktet i

udtaler sig både til tv to nyhederne og til berlingske

imødekommet fordi han kom for sent til deadline ansøgningsfristen så kontakter han med egne ord den daværende minister på området vistnok via messenger så vidt jeg er orienteret og beklager sig over ikke at kunne komme i betragtning på grund af tidsfristen til det mener fiskeren så

jo de oplysninger der er kommet frem at ministeren kvitterer

at det vil han få set på kort tid efter bliver fiskeren kontaktet af den pågældende kontrolchef på daværende tidspunkt

så og det ender med at fiskeren får adgang til generationsskiftesild

er det jo en ganske alvorlig sag potentielt i hvert fald

derfor er mit opfølgende spørgsmål selvfølgelig også om man i ministeriet

ligger inde med akter

materiale som kunne

overhovedet fundet sted på området

for at komme til bunds i sagen og området som sådan

er det jeg har bedt kammeradvokaten om at gå ind

og undersøge området og jeg vil ikke før

den daværende minister var involveret og ministeren bliver spurgt om ministeriet ligger inde med akter der kan dokumentere sådan et forløb og det synes jeg da godt man kunne svare på

så derfor bare igen ligger man inde med akter der viser at den tidligere minister har været involveret i det her forløb og som supplerende spørgsmål vil man

spørgsmålet om ministerens involvering i sagen

det der kan være med til at belyse hvordan forløbet har været vil naturligvis blive inddraget

er jo en del af undersøgelsen og derfor har jeg ikke kendskab til hvilke akter der ligger på nuværende tidspunkt det er jo blandt andet det undersøgelsen skal være

finde frem og det har jeg naturligvis

gjort i forhold til spørgsmålet i dag der ikke vedrører sagens akter men beder mig om at kommentere på baggrund af en artikel der er bragt i berlingske

jo ikke nogen mening hvis ikke spørgsmålet om ministerens involvering i sagen bliver afdækket i den undersøgelse så det vil jeg bede ministeren om

også kunne stille spørgsmål her i folketingssalen og også få et fyldestgørende svar hvor de relevante oplysninger bliver præsenteret

synes det er vigtigt at vi kommer grundigt rundtomkring og i dybden i forhold til

i forhold til spørgsmålet om om inddragelse af hvorvidt den tidligere minister på området har har

vil det jo vil jeg tro være en del

herre simon kollerup selv bidrog med omkring det der har været offentligt fremme

spørgsmål er stillet til sundhedsministeren af herre erik

fra andre socialdemokrater siden regeringen præsenterede sundhedsreformen

at socialdemokraterne har besluttet sig for at tage landets sygehuse et for et

tidligere for jeg fristes lidt til at tro at socialdemokraterne forsøger at piske sådan en utryghedsstemning op

i landet og skabe utryghed blandt borgerne om at de lokale sygehuse er lukningstruede som følge af regeringens sundhedsreform det kan selvfølgelig også være det niveau vi tager diskussionen på

derfor vil mit svar også være det samme som jeg tidligere har sagt nemlig at regeringen med sundhedsreformen ikke lægger

til ændring af den planlagte sygehusstruktur så ser man på det kort der er

på side syv og halvtreds i regeringens udspil vil man også kunne se at både matriklerne på ærø i svendborg og nyborg er tegnet ind i det sundhedsfællesskab

set slet ikke det vi har fokus på som regering det vi har fokus på er at skabe mere nærhed

i dag ender med at bevæge sig rigtig langt og bor man på ærø

universitetshospital der er en lang række funktioner som vi i dag kan se ikke nødvendigvis behøver at ligge på de store specialiserede sygehuse men ligeså godt kan ligge ude hos egen læge

ude på nogle af de mindre sygehuse så de kommer tættere på borgerne så vores ønske er sådan set at få skabt mere nærhed i vores sundhedsvæsen og bedre sammenhæng med oprettelsen af de en og tyve sundhedsfællesskaber

i forhold til at kigge på hvad der eventuelt

nye organisering får den regionale sundhedsopgave en mere driftspræget karakter den opgave skal ikke gøres til genstand for politiske uenigheder

regeringens udspil bliver til virkelighed fjerner vi jo sådan set det politiske led regionsrådene

sundhedsopgaverne og hvordan de skal løses jeg har nu den opfattelse at politisk uenighed ofte er med til styrke den debat der er og måske også styrke det resultat der kommer ud af

den debat der kan være i forbindelse med uenighed samtidig roser regeringen også i sit oplæg regionerne for det arbejde der rent faktisk er gjort så derfor kunne

tænke mig at stille spørgsmålet hvorfor har regeringen egentlig større tillid til at en politisk udpeget bestyrelse bedre kan håndtere driften af sygehusene i fremtiden end regionsrådene som vi kender dem

sygehuse i danmark med de her spørgsmål og derfor vil mit svar jo også på nogle punkter være det samme nemlig at regeringens sundhedsreform ikke ændrer på sygehusstrukturen i danmark

og derfor er det måske også at se at der alligevel er socialdemokrater der ligesom turnerer rundt i lokale medier og siger

få det afklaret det vi skriver i sundhedsreformen

sundhedsfaglige standarder og også at det skal være nationalt forankret hvad det er for en kvalitet vi vil have og så skal det jo ikke efterfølgende blive genstand for en politisk diskussion et andet sted hvis vi i folketinget er blevet enige om hvad servicemålene

det så er okay at der kommer færre ambulancer hurtigt frem i

i naboregionen det

skal foregå i aarhus og på christiansborg

det ministeren siger her

den argumentation ministeren lige har brugt og det betyder så at det er i aarhus og her på christiansborg

som jo vil rumme sygehusene i odense svendborg

at borgerne har nogle patientrettigheder så synes vi ikke det er okay at det så

man nu skal overholde dem selvfølgelig skal man overholde patientrettighederne og det egentlig der hvor vi siger at

spørge ministeren betyder det så at den måde regionerne driver sygehusene på i dag

er effektiv hvis man skal drive dem endnu mere effektivt

nogle af de mindre sygehusafdelinger for ellers har jeg svært ved at forstå hvordan man skulle få en mere effektiv drift blot fordi man laver nogle sundhedsfaglige enheder i stedet

af opgaverne sker på en fornuftig måde så der er tid til patienterne så medarbejderne føler at de bruger deres tid på kerneopgaven og ikke ender med at løbe spidsrod i forhold til nogle funktioner der egentlig ledelsesmæssigt burde være styr på på en anden måde

ikke alle steder er sådan at der er fuldstændig fokus på den sygehusdriftsmæssige opgave

set både tid og kræfter og fokus til med sundhedsreformen

og også nationalt sådan at man kan koncentrere sig mere om at skabe en stærk drift af vores sygehuse til gavn for patienterne og medarbejderne i det danske sundhedsvæsen

af herre kim christiansen dansk folkeparti

på hele sjælland gennem kollektiv transport når trafikselskabet har fjernet trykte oplysninger om busruter og afgangstider

jeg har forståelse for at personer eksempelvis ældre borgere som ikke i samme grad anvender digitale løsninger kan opleve det som frustrerende at en service som man har været vant til ikke længere tilbydes

er det trafikselskabets bestyrelse som overordnet er ansvarlig for trafikselskabets handlinger herunder hvordan formidlingen af trafikinformation foregår den ansvarlige bestyrelse er udpeget af de pågældende kommuner og regioner jeg har tillid til vores lokale demokrati som i dette tilfælde kommer til udtryk ved at man lokalt tager ansvar for hvordan opgaven med formidling af kollektiv bustrafik skal håndteres det synes jeg grundlæggende er et godt princip

men synes ministeren ikke at det her er et område hvor man måske godt herfra

og især fra transportministerens side kunne gå ind og sige at vi

sikre at den store gruppe af ældre medborgere også har mulighed for

bestyrelse og at den bestyrelse ikke udpeges af mig men udpeges af de kommuner og regioner som er med i trafikselskabet

er jo ikke nogen tørren af det er jo en lov som herre kim christiansen og dansk

bakker op om der siger at ansvaret ligger der så skal man ikke komme her i folketinget og sige

jeg synes herre kim christiansen skal spørge sin partifælle

hvorfor man har truffet den beslutning det ville jo være en god måde for herre kim christiansen at udøve indflydelse på at spørge sin partifælle fra dansk folkeparti hvorfor denne partifælle har været med til at træffe den beslutning jeg har ikke nogen partifæller

jeg efterlyser bare en holdning fra ministeren jeg kender jo godt loven og så videre men kunne det tænkes vi skulle kigge på det skulle vi lave noget om der er tohundrede og tredstusind mennesker som ikke er digitale

kollega er vidende om at der er en stor gruppe af ældre mennesker som ikke har mulighed for at stå og sende

strøm har på telefonen

selvstyre og at nogle beslutninger ved lov er lagt hos kommuner og regioner og det med at

stå for det regionale trafikselskab

de bør stå for det men det er dog folketinget der skal bestemme hvordan man spreder information om hvornår bussen går så synes jeg jo dansk folkeparti må sige at de står ved den lov om at det er kommunerne

og at de accepterer at det er dem der træffer de beslutninger man kan være uenig

man kan være enig men først og fremmest kan herre kim christiansen jo gå til sin partifælle i movias bestyrelse

men det er jo sådan i dag at der er tohundrede og titusind

så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens egen holdning

det her finder ministeren det er rimeligt at der ikke længere er planer

også når man tænker på at tohundrede og titusind ældre ikke er digitale i dagens danmark

så kan det godt være at ministeren siger det ligger alle mulige andre steder og ikke hos ministeren men ministeren

signal og ministeren kan også tage kontakt til movia for netop at høre om de tænkt sig

og der fremover ville være afskåret fra at finde ud af hvornår bussen

hvornår bussen går men de ældre mennesker jeg kender som bruger bus har typisk ikke benyttet sig af standeren til at blive oplyst om hvornår bussen går de ved når de går hjemmefra hvornår bussen går og de går

så de kan nå at komme ned til bussen jeg er ikke vidende om i hvilket omfang ældre mennesker orienterer sig netop ved standeren i stedet for

inden de går hjemmefra derfor er jeg ikke vidende om hvor stor en fordel det er for ældre at det står på selve standeren frem for at det står

den folder som de har derhjemme hvor de kan se busafgangstiderne derfor vil jeg ikke

bestyrelsen ikke har rettet henvendelse til netop for at høre

at der er tohundrede og titusind ældre som ikke er digitalt tilgængelige

eller finder ministeren det urimeligt at man ikke kan se køreplanerne længere og

sig om bussens afgangstider når de kommer ned til stoppestedet eller om de i virkeligheden ved alt om hvornår bussen afgår inden de går af sted til stoppestedet fordi jeg ikke har den viden

til at man i kommunerne kan finde ud af at vælge de rigtige politikere og i regionerne

udgør bestyrelsen i movia der sidder blandt andet et medlem af dansk folkeparti

så opfordre fru karina adsbøl til at tale med dansk

godt sige her selv om det er et af mine egne partimedlemmer

vi jo haft mange gode snakke om om forskellige ting

bare være opmærksom på at der altså er en gruppe af medborgere som ikke er til det her de vil gerne kunne købe deres billet og deres klippekort og de vil gerne kunne se når de står ved busstoppestedet hvornår

tage et hensyn uanset hvem der så sidder i bestyrelserne og har ansvaret så må vi ændre lovgivningen hvis

sidder og træffer tåbelige beslutninger men synes ministeren ikke man bør tage hensyn til den her gruppe af borgere det er selvfølgelig noget der udfases over tid sådan helt naturligt vi skal

der er altså en stor gruppe af mennesker lige nu som som

ikke er fuldt ud digitale så skal man i sin kommunikation fra alt der er offentligt og halvoffentligt tage hensyn til at de også skal kunne få informationerne det princip er jeg fuldstændig enig

har en stor del af æren for at fastholde det princip i alle mulige beslutninger herinde og det synes jeg er fortjenestværdigt det jeg bare siger

ikke ved i hvilket omfang de ældre som skal køre med bussen er uvidende om hvornår bussen går når de tager af sted hjemmefra det der med at man forestiller sig at en firs årig dame går ned til busstoppestedet og ikke har nogen som helst idé om hvornår bussen går før hun tager af sted hjemmefra men først bliver oplyst om det når hun kigger på oplysningstavlen nede

fortrolige med digital teknologi og for hvem den kollektive trafik er den primære måde at bevæge sig rundt på når danmarks største trafikselskab movia fjerner trykte oplysninger om busruter og afgangstider fra stoppestederne

som ikke i samme grad anvender digitale løsninger kan opleve det som frustrerende at en service som man har været vant til ikke længere tilbydes som også nævnt i mit tidligere svar er det trafikselskabets bestyrelse som er udpeget af de pågældende kommuner og regioner som bestemmer hvordan den kollektive bustrafik fastlægges og formidles jeg kan se udfordringerne i sagen og forstår frustrationen det ændrer dog ikke på at det er movias bord jeg noterer mig i øvrigt at man i movias bestyrelse ifølge dagspressen overvejer sagen herunder om de fysiske køreplaner skal hænges op igen det står igen movia frit for at beslutte

men men jeg sætter også stor pris på at

ikke gået ned til stoppestedet

næste bus kører men men

lovgivning eller ikke lovgivning kunne ministeren

måske kiggede på om den her kompetence bør ligge hos movia

er en generel forståelse i movias

også at movias bestyrelse vil ændre beslutningen og gå tilbage til det gamle system

medlem af bestyrelsen har gode argumenter for at man har truffet den beslutning så kan det jo være at det

er jo i alle den slags debatter forskellige hensyn at tage spørgsmålet

overlade det til det lokale demokrati at afveje disse hensyn

at vi skal til at beslutte noget

ved er det fordi man føler sig presset økonomisk ude i regionerne og trafikselskaberne eller er det bare fordi man man

vi ikke længere skal have nødtelefoner langs motorvejene fordi de fleste mennesker i dag kører rundt med en mobiltelefon men der er vel stadig folk der ikke har en mobiltelefon i bilen og af hensyn til dem burde man så have opretholdt nødtelefonerne langs motorvejene vores vurdering dengang var

behovet ikke længere var så stort sådan at omkostningen var for stor i forhold til det lille behov derfor nedlagde ved nødtelefonerne det må jo være

eller en mening om det her men derfor kunne

ind til om ministeren så i det mindste er enig

at det er en serviceforringelse

største trafikselskab movia fjerner trykte oplysninger om busruter og afgangstider på stoppesteder på sjælland

det er en serviceforringelse at man netop

ministeren så også kunne komme det lidt nærmere i forhold til ministerens egen mening for det handler vel ikke om antallet af ældre

turister der kommer udefra og som måske har brug for

er kombineret med andre tiltag for eksempel at man har en bedre forsyning af

trykte køreplaner som bliver sendt til borgernes hjem eller lignende hvad man nu kunne forestille sig så kan det samlede billede jo godt være

ikke vidende om og det er jo det der også er pointen her

man har tillid til det lokale demokrati i spørgsmålet om hvorvidt man skal annoncere med køretider på busstoppestedet

at det lokale demokrati ikke kan finde ud af at træffe den slags beslutninger hvorfor vi her på christiansborg bliver nødt til at gribe ind

jo også politiker og hvis ministeren ser at der er nogle urimeligheder eller nogle ting man kan gøre bedre

at man som minister vil tage det op og tage dialogen omkring det og ikke bare sige

den beslutning vedrører ikke mig så

jo også politiker og man vil gerne gøre en forskel

ministeren anerkender at det er en serviceforringelse men har ministeren tænkt sig at gøre yderligere på området i forhold til at vi sikrer tilgængelighed fremadrettet i forhold til når

dem der har truffet beslutningen hvad enten det måtte være private eller folk i det lokale demokrati fordi man sidder på christiansborg

en måde at være politiker på en anden måde er at sige at vi har nogle magtdelinger i det her samfund kommunerne beslutter noget regionerne beslutter noget borgerne beslutter noget selv bare fordi vi her på christiansborg ville have gjort tingene anderledes er

vi har ret til at bestemme alt i det her samfund

også ret til at have en frihed kommunerne har ret til at have en frihed

tohundrede og titusind bilister der ikke ejer en mobiltelefon det nægter jeg at

derfor er problemet nok noget mindre end i

det god mening at nedlægge dem fordi

toiletter på dsbs stationer jeg ved godt at en helt anden snak men det er jo ikke fordi folk er holdt op med at gå på toilettet

jeg mener bare at man forringer konstant servicen i den kollektive trafik senest med det her tiltag hvor man direkte rammer tohundrede og titusind ældre

ikke er digitale men det kunne godt være at man også rammer nogle andre

strøm på mobilen eller som har glemt den derhjemme

ministerens formodning om at movia måske vil vil ændre på det her

en fornemmelse eller er det noget som ministeren har hørt sådan på vandrørene

man syntes dengang man traf beslutningen eller

der har jeg altså meget stor tillid til at man lokalt kan finde ud af det her

og det er fru julie skovsby socialdemokratiet der er spørger

det er rimeligt at svækkede ældre i assens kommune på grund af besparelser

og ingen gulvvask efter min mening ikke er forenelig med en værdig ældrepleje til svækkede ældre som er afhængige af hjælp for at kunne klare sig i hverdagen så nej personligt synes jeg ikke det er rimeligt hvis det er standarden for den hjælp som de svækkede ældre tilbydes i en kommune jeg tror ikke at jeg kan komme i tanke om nogen for hvem rengøring hver femte uge og hvor gulvvask oven i købet helt er sløjfet vil være tilstrækkeligt tænk bare på

ville se ud i vores eget hjem hvis det var standarden personligt mener jeg derfor heller ikke at rengøring hver femte uge kan anses

et reelt tilbud om hjælp til disse ældre der er jo tale om ældre der af den ene eller anden grund ikke selv kan klare opgaverne

så landets ældre kan få en værdig ældrepleje

de seneste års finanslove med finansloven for to tusind og atten blev der afsat to milliard kroner til en mere værdig ældrepleje

for i år har vi igen sikret ældreområdet høj prioritet lad mig blot nævne den årlige værdighedsmilliard til kommunerne

til bedre bemanding i kommunerne det er midler som for

assens kommune også har fået en andel af en god ældrepleje er for mig kendetegnet ved at have fokus på værdighed og på den enkelte ældres individuelle behov og jeg mener at der med de seneste års markante prioriteringer af ældreområdet

en god og værdig ældrepleje med udgangspunkt i den

enkelte ældres behov

et reelt tilbud og at ministeren ikke finder det værdigt

rigtig kloge ting i det her

far og mor dem der ikke har andre pårørende dem som er afhængige af kommunen man kan simpelt hen ikke byde nogen at de kun får gjort rent hver femte uge

men når så ministeren siger at man har lavet et markant løft

jeg bekymret for den virkelighed som jeg møder på fyn og i assens kommune

der lige nu er nogle voldsomme

og nattevagt og så videre i assens kommune så når

som vi jo altid har et godt samarbejde med

modtaget godt tretten million kroner

så jeg anerkender simpelt hen ikke at det er det det handler om men der er et kommunalt selvstyre og man prioriterer forskelligt men jeg anerkender ikke at assens kommune

at den her situation er sjov det gør ondt når man skal skære så meget

er at årsagen til beslutningen ligger i

jeg vil derfor spørge om ministeren har været i kontakt med sine kollegaer og talt om

hvis det var hjemme ved en selv at man aldrig fik vasket badeværelsesgulvet og man

ikke kunne få renset mikroovn eller køleskab for hvad der måtte ligge og være spildt

det kan man slet ikke holde ud at tænke på men her har vi jo tilmed at gøre med svækkede ældre

manglende rengøring

sige til ministeren at det er en gratis omgang at sige

er rimeligt når man så samtidig vender pistolen

de ikke har råd til at gøre det anderledes så så kan

om det var sådan man skulle høre ministeren altså at at det her

ikke forestille mig hvordan det skulle kunne lade sig gøre at man ikke

går ind for kommunal selvforvaltning det har vi haft vi har selvstyre derude og det

vurderinger ude i de forskellige kommuner og det har jeg stor respekt

fordi ministeren siger der er kommunalt selvstyre det er kommunernes eget valg

at kommunerne

blev statsminister er sket en underfinansiering af vores velfærd med over fire milliard kroner betyder det slet ikke noget mener ministeren virkelig

begrænset af den økonomi der

jeg bliver bare nødt til sige at ældreområdet i den grad er blevet prioriteret af den her regering

dansk folkeparti har vi givet det et utroligt løft

velfærdsområde som blev prioriteret højest

jeg gerne sige at vi alle sammen er enige om at det her er en alvorlig situation

spurgte ældreministeren om ministeren har været i kontakt med sine ministerkollegaer om situationen i assens kommune borgmesteren siger

mindst ti

hver femte uge og hvor gulvvask helt er afskaffet efter min mening ikke en værdig ældrepleje og jeg mener ikke at det hverken er værdigt eller rimeligt over for vore ældre borgere

ankeinstans og overordnet tilsynsmyndighed skal påse at kommunerne overholder serviceloven det gælder også i forhold til om det politisk fastsatte serviceniveau med rengøring hver femte uge og uden gulvvask ligger inden for servicelovens rammer det er altså ankestyrelsen som kan se på om det er inden for servicelovens rammer når man som

et serviceniveau med rengøring hver femte uge og ingen gulvvask jeg kan ikke gå ind i den konkrete sag og pålægge en kommunalbestyrelse et bestemt serviceniveau for ældreplejen

som jeg kan forstå det ud fra dækningen af sagen i pressen

vil assens kommune genvurdere deres serviceniveau på et ekstraordinært møde og jeg vil da allerede nu i den grad opfordre ankestyrelsens tilsynsenhed til at se på sagen på grund af dens principielle karakter

hvis det viser sig at

rent faktisk er lovligt

så vi undgår sager af den her karakter

jeg gerne gentage at regeringen

med dansk folkeparti har sikret markante løft af ældreområdet ved de seneste finanslove det løft er også som jeg også fortalte før

indkaldte møde og jeg må desværre sige at jeg ikke læser det samme som ministeren nemlig at det skulle være selve beslutningen

teknisk i forhold til ikrafttrædelsestidspunktet jeg håber da at ministeren

så sagen er jo kendt altså en kommune der nu vil have rengøring hver femte uge og

vi snakker om svækkede ældre man skal jo efterhånden være meget dårlig

jeg tør slet ikke tænke på hvad det her kan have af sundhedsmæssig betydning af hygiejnemæssige hygiejnemæssige udfordringer

spilder noget mad i sin ovn og ikke får det fjernet

i fem uger eller i sin mikroovn for den sags skyld og skal varme leveret mad der hver dag

det virkelig svært at overskue hvad det her kan have af betydning for de svageste ældre vi har udover det grundlæggende altså at det ikke er værdigt

så også bare spørge ministeren hvis ministeren så klart kan sige at det her ikke er rimeligt hvorfor vil ministeren så ikke allerede nu gøre noget for at sikre sig at det her ikke breder sig for det er jo en af de bekymringer der også er rejst af blandt andet ældre sagen altså at den her nye praksis med en kvalitetsstandard der er så lav som den vi ser i assens kan brede sig til andre kommuner der har

er er det lovligt det kan ministeren

så også det sidste når ministeren nu er så tydelig på at

hvorfor vil ministeren så ikke gøre noget med det samme

melde noget meget klart ud her i dag

ikke være bekendt over for de ældre og jeg tror sådan

ministeren er enig med mig i at det her kan have nogle konsekvenser for svækkede ældre både hvad angår

hvad der ikke kan nå at udvikle sig på et badeværelse skåle

selv diabetikere og fodsår og så videre når problemet er så tydeligt og ministeren er så klar i mælet hvorfor skal vi så vente

en principiel sag vi står med og jeg vil da gerne sige at jeg har det fuldstændig

spørgeren har jeg synes da også det her

helt urimeligt men vi har nu en arbejdsgang og en måde vi arbejder på og mine beføjelser er ikke at gå ind

der gør det og så må vi se hvad de kommer frem til så har jeg sagt at skulle de nu komme frem til at det er lovligt

sætte os ned i fællesskab og se hvad der så skal gøres lovgivningen

vedtagelsestidspunktet for kvalitetsstandarderne borgmesteren skriver den økonomiske situation er uændret

er synspunktet om de uværdige besparelser også det er for at slå det fast og jeg

sætte os sammen om at kigge på økonomien

den virkelighed jeg oplever på fyn og i assens kommune kan ministeren slet ikke se jeg bliver nødt til at spørge igen har ministeren

indenrigs og økonomiministeren og måske også finansministeren og andre

at det er hans opgave og det har han jo også direkte sagt så igen jeg bliver nødt til at sige at den her regering prioriterer ældreområdet og vi har prioriteret ældreområdet

cirka tretten million

i to tusind og nitten fra værdighedsmilliarden

kollega

har læst at assens kommunes borgmester har talt

jeg nødt til igen at gentage at den her regering har prioriteret

de ældre og det har vi gjort med rigtig mange penge tænk sig i to tusind

til ældreområdet det er prioriteret højt og så er det op til

derude men de har fået pengene ud

er voldsomt skuffende altså det her vedrører ikke kun assens kommune det er jo alle steder i landet vi ser kommuner der sænker kvalitetsstandarderne for at få budgetterne til at mødes og der er penge nok i kommunerne siger ministeren

jeg undrer mig også over hvad det er for en virkelighed ministeren besøger når hun

nemlig at der er færre medarbejdere og at de ældre bliver stadig

have sendt et klart signal både til assens kommune men også til landets andre kommuner det er jo ikke kun

ældre sagen jo også der har sendt et åbent brev til ministeren om sagen her og som frygter at det her vil brede sig til andre kommuner og nu hører vi så fra ministeren i dag at man ikke engang kan svare på om det der foregår

jeg synes det er dybt bekymrende og jeg ville ønske at vi fik ministeren mere på banen både selv som ældreminister

min kollega siger i forhold til de andre ministre i regeringen når det kommer til

er lovligt det er ikke mig som minister det er nu engang ankestyrelsen vi har til den slags ting

ældreordføreren for socialdemokratiet da også vide og jeg undrer mig ikke over at at fru astrid krag er skuffet for det er hun jo generelt når vi mødes men jeg må altså endnu en gang sige at

ankestyrelsen til at se på det her og så har jeg oven i købet også sagt at hvis det viser sig at det her er

mødes og finde ud af hvad der så skal ske

som ældreminister og det ved